til ministeren for videnskab teknologi og udvikling er anmeldt følgende spørgere christine antorini yildiz akdogan peter westermann rasmus prehn der er jo en time til rådighed

det fordi man ikke har brugt sin taletid fuldt ud og det er ikke noget man nogen

den første der stiller

til gavn for de grupper i samfundet der ikke kan betale sig fra en behandling på et privathospital eller ikke har en arbejdsgiver der vil betale for en sådan behandling

nu er det så kommet frem her i oktober at sundhedsministeriet har modtaget kritik fra rigsrevisionen

at fradraget på de arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer koster staten omkring syv hundrede million kroner om året i tabt skatteprovenu når hverken ministeren eller

at der spares sygedage

og det giver penge i de offentlige kasser og gavner også de virksomheder som

færre sygedage derudover

en del af disse tilfælde være tale om at medarbejderne trækker sig ud af den offentlige kø og i stedet for selv får betalt en operation hvilket

for samfundet som så ikke skal betale de pågældendes operationer men også for dem der står bagefter vedkommende i køen for så rykker de jo alle sammen frem når man ser det under et så viser beregninger at der

der tyder på at man sparer altså at det sparer samfundsmæssigt at man har dette fradrag for sundhedsforsikringer men én ting er jo ikke belyst tilstrækkeligt og det er hvad den konkrete virkning

ventelisterne

nu efter aftale med rigsrevisionen bliver sat i gang ved at en forsker bliver sat til at gøre sig klog på

der er selv om de havde en sundhedsforsikring cepos har været ude at modbevise at der skulle være de her mange mange gode indtægter ved at man sparede penge på sygedagpenge

står de jo lige nu i stampe vi venter stadig væk lige lang tid på at komme i behandling

fradragsberettigede

sygeplejerskestrejken så det står og bemærk at denne fantastiske nedgang

jo altså er sket netop i den

jeg kan så ikke sige

det er det der nu skal undersøges jeg har konstateret at den ene beregning som man kunne se på politikens

stor samfundsmæssig besparelse ved at have fradrag for sundhedsforsikringer

kjeld møller pedersen som i første omgang sagde at der var en større besparelse nu siger at det måske ligger omkring nul men påstandene om at det skulle være en stor udgift og at de der ikke har forsikring

er det ikke grundlæggende uretfærdigt

at det er med til at nedbringe ventelisterne for fru jensen

fru meta fuglsang det er af hensyn til at vi kan nå så mange spørgere som muligt

hvis man går et år tilbage til diskussionen om etableringen af supersygehuse

hvilke regioner der skulle have hvor mange penge til supersygehusene men også en diskussion om at hvis man ikke i gåseøjne makkede ret og gjorde det som eksperterne ville så ville man ikke få midler til at lave de her supersygehuse

samarbejdet med regionerne og regionernes selvbestemmelse at man på den måde tilgodeser nogle regioner på bekostning af andre regioner som

midler der svarer til det befolkningsgrundlag de har

og det gjorde man så med et meget bredt flertal så

syv og tyve ud af to og fyrre regionsmedlemmer som

at den sjællandske region

på nogen som helst måde nu

der er så stor forskel på hvad man får per indbygger hvis

umiddelbart ser det ud til at der er stor forskel på hvilken dækning man får i de forskellige regioner af de

diskussionen startede var det faktisk flere milliarder der

haft hvis vi gik efter befolkningsgrundlaget det undrer mig lidt hvis det er ministerens mening at

det handler ikke om hvor mange møder med ministeren handler heller ikke om hvor store tal

måske kommer til at lide mere nød end andre og derfor vil jeg da spørge ministeren om ministeren mener der er en sammenhæng mellem sygehusenes standard og den dødelighed man ser på

så længe som i andre regioner

har svært ved at tiltrække de læger der er brug for det vil sige at

sygehuse som i nykøbing falster slagelse og holbæk vil det måske være sværere at tiltrække lægerne

mig at høre hvad ministeren mener man kunne bruge

kollegialt samarbejde på de sjællandske sygehuse

når man skal se på det med specielt sjællandske briller

at man er nabo

tilgodeset en region som region sjælland det kunne jeg

langt større mulighed for at bevæge sig ud i nærheden af

ikke tænke på hvor begejstret han har været under valgkampen hvor førte valgkamp på

den seneste måned i to omgange

oplevet at det er blevet afsløret at undersøgelser for brystkræft på private klinikker i hovedstadsområdet mildt sagt har en meget meget vaklende kvalitet

det vil der så vistnok her i anden omgang blive taget hånd om også fra sundhedsstyrelsens side

er jo reaktiv og griber ind hvis man bliver opmærksom på at der

kunne tænke mig at spørge ministeren om i den sammenhæng er når ministeren nu ser

dårlige undersøgelser på de private klinikker

så helt sikker på at det er så klogt at han er fuldstændig afvisende over for at få lavet en undersøgelse af om det at flere og flere behandlinger og undersøgelser foregår på private klinikker og sygehuse faktisk ender med at påføre det offentlige sygehusvæsen ekstra udgifter fordi de fejl der sker i den private sektor efterfølgende repareres i den offentlige sektor

nogle gange så derfor er spørgsmålet helt overraskende for ministeren

de eksempler vi nu har på gentagne fejl alvorlige fejl som jo ud over at

omkostninger også får nogle økonomiske omkostninger for det offentlige

arbejder begge steder og hvor

de klinikker som arbejder finansieret af regionerne

selvfølgelig skal kontrolleres af regionerne det har regionsformanden også

så skal de private som kører

kontrolleres af sundhedsstyrelsen og det gør sundhedsstyrelsen jeg har annonceret på tv at ganske ligesom man for en måneds tid siden skrev til alle regioner og gjorde dem opmærksom på deres ansvar så vil man nu tage fat i samtlige

om og jeg tror

en sådan skrivelse derudover er der jo tilsynsbesøg

opmærksom på problemstillingen selvfølgelig er et eksempel på at der

jeg ved jo også fra tidligere spørgsmål jeg har stillet til ministeren at i grunden ved han ingenting om hvorvidt der er den her kvalitetsforskel i behandlingerne på private og offentlige sygehuse

undersøge det han ønsker sådan set ikke at vide det

vi hører meget om det fra offentlige sygehuse som

ressourcer siger de på at reparere skader men når man beder ministeren om at

en undersøgelse af det siger han at det er der ikke nogen grund til

og det er måske det jeg synes er lidt betænkeligt

netop med udgangspunkt i de sager vi har nu

noget at komme efter

regionerne så skal de andre kontrolleres af sundhedsstyrelsen det er forskellen jeg tvivler på at private institutioner skulle være dårligere når man tænker på hjerteoperationer

øge udgifterne i det offentlige sygehusvæsen og i virkeligheden for hele sygehusvæsenet så er hans svar at det synes han ikke

undersøge så varierer han sit svar lidt over temaet

ikke med sikkerhed ved og så videre pointen er vel at vi ikke ved noget og det er som med så meget andet inden for sundhedsområdet at

forstyrres af undersøgelser der kan påvise hvordan virkeligheden er det er vel kendsgerningen at vi her ser en minister

har bidraget til en højere aktivitet i vores sundhedsvæsen men ikke bidraget til en egentlig aflastning fordi indikationerne for hvornår man bliver behandlet muligvis også har ændret sig

ministeren så hårdt ønsker at fastholde fradraget for de arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer når nu regeringen hverken kan dokumentere at ordningen fører til lavere ventetider i sundhedsvæsenet eller

lavere sygefravær blandt de personer der har arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer dertil kommer så alle de skævheder ordningen har

ikke forstå hvorfor regeringen ønsker at bruge pengene

er at de private operationer er billigere end de offentlige priserne ligger lavere

tyder meget på det kan man se

at der er nogle der nu får

en offentlig operation og det er jo til gavn for skatteyderne for så sparer man jo

plusser og minusser ved det nu får vi så vurderet virkningen på ventelisterne det glæder jeg mig også til så kan vi få det sat på plads og med hensyn til sygefravær

hvis virksomhederne forsikrede deres medarbejdere uden at de regnede med at det

hvorfor i alverden skulle de forsikre sig hvis ikke de regner med

fortæller at det regeringen har stillet i udsigt

man har de uretfærdigheder som ministeren jo godt er opmærksom på at man risikerer at nogen betaler til nogle andre

der også er store geografiske forskelle på hvem der er omfattet af sundhedsforsikringer hvis vi ser på det københavnske område som jo på mange måder har en høj service på sundhedsområdet kan vi konstatere at hver tredje borger er omfattet af en sundhedsforsikring mens det hvis man ser på den egn jeg kommer fra

hver femte der er omfattet af ordningen synes ministeren virkelig

så har jeg lyst til at sige da det nu er så gennemsyret af politik

egentlig socialdemokratiet har foreslået som ville have bragt ventelisterne ned fra halvfems dage i gennemsnit til 55 det eneste vi har hørt er at ventetidsgarantien skal ændres så en hel masse patienter nu skal vente i to måneder

i vores sundhedsvæsen det ministeren ikke svarer på er jo

en faktor som ministeren kommer kommer til at indregne på et tidspunkt når sagkundskaben får

er så de skævheder der består i at man bruger skattesystemet

nogle grupper i vores samfund så flytter man jo altså penge fra nogle grupper til nogle andre og når det så oven i købet ikke har den effekt som ministeren alene har som påstand så er det jo problematisk vi vil forfølge sagen omkring sundhedsvæsenet fordi vi gerne

at s og sf jo foreslår at behandlingsgarantien skal ændres fra en måned til to måneder det fører til længere ventetider det er det som vi ved helt konkret

af kernepunkterne for socialdemokraterne og de radikale var at der skulle ske et løft af basismidler til universiteterne

regeringen havde tiltænkt universiteterne

der kom et løft på fire hundrede million kroner fra globaliseringspuljen til basismidlerne på universiteterne det var noget som

videnskabsministeren selv var rigtig glad for der blev udsendt en pressemeddelelse og

ministeren sagde sagens kerne at der var kommet flere studerende og

de midler der lige præcis skulle løfte undervisningskvaliteten og bringe flere studerende kan videnskabsministeren

man gå ud fra at i det mindste videnskabsministeren

hvad der sker i globaliseringsforhandlingerne

midler til at løfte den utrolig vigtige opgave det er

penge til forskning og også til alle de løbende udgifter der er i forbindelse med at have et rigtig godt

at der var flere unge der søgte ind på universiteterne

at mens vi sad og forhandlede globaliseringspuljen

rigtig glade og især fremhævede

foreslået men de udsendte så altså også en pressemeddelelse da regeringen

danske universiteters pressemeddelelse der lyder med genopretningsplanen blev universiteterne pålagt betydelige besparelser i to tusind og elleve

at de får vanskeligere ved at opfylde den opgave der handler om at flere studerende

også informationsdelen her har

været to domænenavne man ikke rigtig kunne adskille fra hinanden

hedder nemiddk men ikke nok

har der som sagt løbende været nogle problemer og ministeren har så også været god til at prøve at

ved og ved for nylig kunne man så læse i computerworld at det nu igen er galt og det er jo i forhold til at danske

ikke rigtig er klar til nemid det er faktisk sådan at halvtreds procent af borgerne ikke lever op til det sikkerhedskrav som bankerne stiller for at man kan benytte nemid

faktisk rettet ordlyden i de regler man

som med de seneste sikkerhedsopdateringer

klar over at man skal sikkerhedsopdatere sine programmer faktisk er det over halvdelen af borgerne der ikke ved

og så vil jeg høre mener ministeren ikke det er et problem når halvdelen af danskerne ikke lever op til de sikkerhedskrav som bankerne stiller i forbindelse med at benytte nemid

den grad er rigtig mange borgere der faktisk ikke ved at man skal sikkerhedsopdatere

er over halvdelen af borgerne som ikke ved at der er de her

virkelig opfordre ministeren til måske

her og nu når der er så mange borgere der ikke ved at man skal opdatere programmerne for at leve op til de krav og kriterier som bankerne stiller

computere er det vigtigste værn mod it kriminelle der typisk går efter huller i ældre applikationer selv om ministeren siger at der

der løbende henvender sig til ministeriet

her er der altså igen en indikation

omkring ikkeopdaterede applikationer

i sin handlingsplan for at gøre nemid

sådan som regeringen og dansk folkeparti gør for øjeblikket og det er her kæden hopper af det er her enigheden stopper for med den såkaldte genopretningsaftale

milliard kroner på uddannelse og forskning en milliard kroner allerede i to tusind og elleve de besparelser ønsker vi i sf selvfølgelig at annullere når vi kommer til mit spørgsmål er så hvordan ministeren mener at regeringens målsætninger for danmark som et vidensamfund bliver lettere at nå ved at man sparer fire

milliard kroner på forskning og uddannelse i

nogle af de her besparelser fra genopretningspakken endda blevet rykket frem og det betyder endnu flere besparelser

efteruddannelse hvilket igen vil hæmme vores produktivitet

også krav om ekstra besparelser på syv hundrede og fem og tredive million

og det er en besparelse som skyldes at

uddannelser selv skal betale prisen for et øget optag her i to tusind og elleve

en god ting for samfundet at flere vil læse men jeg finder det helt absurd at uddannelserne skal spare fordi de har optaget flere som vi

særlig set i lyset af regeringens meget fine uddannelsesmålsætning om at halvtreds procent af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse så hvordan mener ministeren at vi kan nå det her mål

halvtreds procent af en ungdomsårgang der skal have en videregående uddannelse uden at vi tilfører flere midler når der optages flere studerende

til ministeren tror ministeren at flere unge vil søge en universitetsuddannelse når de kan se at de voldsomme besparelser der er på området nu vil betyde ringere uddannelseskvalitet og forestiller ministeren sig at universiteterne vil optage endnu flere studerende næste år

universiteterne jeg står her med

pressemeddelelse fra danske universiteter hvor danske

formand rektor jens oddershede giver udtryk for at der simpelt tale om en zigzagkurs

gør noget andet er det altså en

man ser hvordan regeringen sparer når de lige har aftalt med os

og satse og investere regeringen taler jo om at vi skal vækste os ud af krisen at vi skal uddanne os ud af krisen men man gør

man siger et og gør noget andet tager vi

står her med med et citat fra jyllands posten hvor vi kan se at ministeren på et møde på aarhus

at teste de unge mennesker på deres evne til at performe som team altså gruppeeksamen er det også et eksempel hvor ministeren siger et men gør noget andet for mig bekendt har vi

som har lyttet til universiteterne og som vil genindføre muligheden for at man kan blive testet på sin evne til at fungere i samarbejdsrelationer

samarbejdskompetencer men igen skal vi altså ikke forstå det ministeren siger som det ministeren siger men som noget helt andet det er igen en zigzagkurs først var der tidligere på dagen det med at man siger at

af krisen men vi bruger godt nok færre penge

så det med gruppeeksamen hvor man siger et og gør noget andet

kan se er altså ren zigzagkurs

man har lyst til at fortsætte med hernede i dagevis er det ikke at svigte danskerne at man siger et

og i det hele taget foretager noget som jeg vil kalde bagvaskelse af danmarks radio det må da være noget som statsministeren må interessere sig for og

hvordan kan det så være at

udtryk for hvad statsministeren selv

foretager denne bagvaskelse af danmarks radio

få en forklaring på hvordan denne video

man skal stemme på sf fordi sf ikke vil stramme kravene for familiesammenføring da det strider fuldstændig mod sfs grundlæggende menneskesyn hvis man

man hvor man har i familiesammenføringsspørgsmål

være at de kan få den form for tanke at føre den slags frem på hans facebookprofil det synes jeg da er meget interessant ikke mindst i betragtning af at vi jo i denne regerings tid

hvordan man har forsøgt at

intimidere danmarks radio

og i det hele taget undermineret danmarks radio i den forbindelse

jo ret interessant at der i statsministerens nærmeste omgangskreds hvor det så end måtte være er en meget meget stor interesse for at bagvaske

er jo i overensstemmelse med de holdninger jeg har givet udtryk for hvad der forklarer at der ikke længere er en grund til at stemme på sf

står der at dagens gode grund er at man skal stemme på sf fordi de ikke vil stramme kravene for familiesammenføring

det var vist et falsk anbringende vi førte frem

udtryk for at der i partiet venstre og tilsyneladende også i statsministeriet

er en fantastisk interesse

at forsøge at styre

bagvaske danmarks radio fordi man har

anden tro på at hvis man gør det danser medierne efter statsministerens pibe

vi set masser af eksempler på og derfor er det her jo mere end en tilfældighed

man interesserer sig meget for så er der sket en lille teknisk fejl som

det er ok men jeg synes bestemt det må give anledning til nogle større

set den pågældende youtube video for ellers ville det link jo ikke kunne være der

afgørende det afgørende er det holdningsmæssige og det har jeg svaret på det blafrer så lidt i vinden

på sf i en periode var det sådan at dagens gode grund

sige nej til stramme familiesammenføringsregler så blussede der en debat op

det taget af og sådan er det vel

man må vel indrømme sine fejl jeg har ingen problemer med at sige at der lå et klip i tyve minutter

sygedagpenge skal kommunen altid vurdere den sygemeldtes arbejdsevne og tage stilling til hvad

skal ske for eksempel om den sygemeldte er

kræver dette en afdækning af borgerens erhvervsevne dette er en omfattende proces hvor mange forhold skal klarlægges man kan først få et fleksjob når arbejdsevnen er så væsentligt og varigt nedsat at det ikke er muligt at opnå beskæftigelse på ordinære vilkår for at undersøge hvilke arbejdsfunktioner den syge kan varetage og hvor meget arbejdsevne der er tilbage kan kommunen benytte beskæftigelsesrettede tilbud det er kommunen der træffer afgørelse om

indgår da kommunens afgørelser bygger på en konkret vurdering kan kommunens

kommunen skal altså med andre ord altid behandle sagerne

jeg mener derfor ikke at der er grundlag for at igangsætte en undersøgelse af svendborg kommune

det er også derfor at omstændighederne omkring det at få

det er en lang proces man skal igennem

kommunen jo hele tiden skal være opmærksom på om den enkelte borger kan komme tilbage på det ordinære arbejdsmarked og det forventer jeg også

er det grundlag svendborg svendborg

særlig lang tid

og det er også derfor jeg svarer i ret generelle vendinger

sygedagpenge i to år sygedagpenge er jo en midlertidig ydelse der som udgangspunkt kun udbetales i to og halvtreds uger altså en

det har vedkommende fordi der netop er

sygemeldte er under afklaring i artiklen

den sygemeldtes tennisalbue og skulderlidelse aktuelt er stationær

og at sygemeldtes helbredstilstand ikke

skal udbetalingen af sygedagpenge ophøre hvis helbredstilstanden er stationær

kontanthjælpssystem som vi har hvor der er en

at forsørge hinanden i situationer som

jo er en række forlængelsesmuligheder

og det er jo så også årsagen til at

sygedagpenge i to år

en opgave for kommunerne at arbejde hen imod og det vil altså sige at man inden for en år skal afklare en borger vi har så også i fællesskab med

afklare en borgers situation

jeg mener at vi i ordets gamle betydning gør borgerne en bjørnetjeneste

er netop har ladet sig inspirere af

problematikken er altså at for mange borgere kommer til at sejle deres egen sø og

kommunerne har en stor

netop for at værne borgerne kan man sige

at der ikke foregår ulovligheder i forbindelse med overvågning af danske borgere

ulovligt eller odiøst i at en ambassade foretager

når det er sagt skal vi selvfølgelig være

på om der skulle være nogle ambassader den amerikanske som diskussionen går på her eller andre som ikke overholder dansk lovgivning

overvågning som finder sted af sikkerhedsmæssige grunde på området omkring ambassaden er

det står der sandheden er jo at det

man har gjort er at man bare har afleveret regelsættet til ambassaden og gjort dem bekendt med de danske regler det er egentlig også det som redegørelsen siger mener ministeren ikke at

i hvert fald i pressen fremstår som åbenlyst ulovlige bør undersøges man har registreret personer med billede og med bilnumre og tilsvarende bør vi ikke undersøge om reglerne faktisk er overholdt man er fulgt efter personer langt uden for det område som man må operere i skal det ikke undersøges om der er flere tilfælde der har også været anonyme forlydender om at man har søgt efter personoplysninger i skraldespande

har været ret tydeligt når man læser artiklerne om den person som tidligere var leder af det her overvågningshold og som er stået frem i pressen at han

ordentlige instrukser om regelgrundlaget for det her arbejde

undersøge hvad karakteren er af de her forhold jeg mener kan man lade være med at undersøge noget nærmere som fremstår direkte ulovligt i pressen

overvågningsaktivitet og at de holder sig inden for de rammer

er noget der giver os anledning til at mistænke amerikanerne for ikke at overholde

at skulle vi blive opmærksomme på at der er grund til mistanke om at man ikke overholder reglerne eller vi bliver opmærksomme på overtrædelse

naturligvis skride ind over for det det er klart alle også ambassader i danmark

at det man foretager sig fra amerikansk side må man kun gøre i ambassadens umiddelbare nærhed

så står der yderligere at optagelse af fotos lyd og film uden for ambassadens område alene kan ske i overensstemmelse med relevante danske regler herunder loven om tv overvågning på offentligt sted samt beskyttelse af privatlivets fred så er det så at jeg synes at vi også lige trænger til at få persondataloven med ind i billedet den siger bla

at man skal gøre mennesker opmærksomme på at de bliver registreret og så vidt jeg ved

er der også meget meget stramme regler

for det er jo personfølsomme oplysninger og der skal rigtig meget til for at man kan registrere

skal også indberettes at man registrerer de her ting og datatilsynet skal modtage en sådan indberetning

allierede og venner som vi arbejder sammen med

bekæmpe terror og som vi arbejder sammen med om sikkerhed på grundlag af løse rygter skal vi så også hvis der i morgen er en anonym kilde i en avis der mener at en anden ambassade har overtrådt nogle regler straks iværksætte undersøgelser

hvis danmark udvikler sig til og det er åbenbart det der vil ske hvis socialistisk folkeparti

at være en nation og en regering

de allernærmeste allierede og venner vi har

at sikre os mod terrorisme og skabe sikkerhed for vores borgere og for alle

og det må man jo ikke så der har været nogle ting som er åbenlyst ulovlige og jeg kan ikke forstå at ministeren ikke iværksætter en undersøgelse af det så siger jakob scharf også at man i hvert fald har kendt til det her siden to tusind og fire og at man arbejder tæt sammen med ambassaden om sikkerheden

synes bare ikke at de ting hænger sammen

tale om private virksomheder som udfører den her overvågning

det er vigtigt at de ved hvad de laver så det er muligt at det er ambassadens ansvar men synes ministeren ikke at vi skal sikre at der er en ordentlig kontrol med det her arbejde vil ministeren garantere at pet for fremtiden går langt tættere på de her aktioner end de ser ud til at have været tidligere og

på at der er begået en fejl for flere år siden til at der generelt skulle være et problem

overholdelse af dansk lovgivning i dag men det er det som fru karina

rygter i aviserne og det synes jeg er stærkt angribeligt

i den grad skal arbejde for sikkerhed på vores egne ambassader rundtomkring i verden hvor vores egne ambassader rundtomkring i verden skal sørge for at der

vi selv gør lige præcis de ting som amerikanerne gør sørger for at der er folk der

indeholder jo indberetninger fra amerikanske diplomatiske missioner om mistænkelige aktiviteter

det gør det altså muligt for amerikanske myndigheder

til hvad der måtte være af fjendtlig overvågning som er rettet mod amerikanske repræsentationer og deres medarbejdere

mon ikke der vil være stor forståelse for at usa nægter en person indrejse hvis der er oplysninger som peger på en betydelig grad af risiko for at den pågældende vil begå

et terrorangreb i usa det tror jeg de fleste vil kunne forstå man må jo også vide at det er en del af vores eget schengenmedlemskab at vi kan holde personer ude af danmark hvis de er registreret som uønskede på grund af mistanke om for eksempel terrorisme så det er som om

vil forhindre amerikanerne i at gøre det vi også selv gerne vil kunne gøre

så ville det være fint men det vil ministeren ikke

teams som arbejder i danmark og som er private virksomheder

videreformidles formentlig så til ambassaden og når det er sket

må vi også formode at de bliver indført i det her simas system og pludselig er der indsamlet en masse

oplysninger som kommer fra danmark måske ulovligt

figurerer i det her system så er ministeren enig i at det i princippet kan føre til at en dansk statsborger afvises ved indrejse til usa på baggrund af

indrejse i danmark naturligvis skal der være mulighed for at vi kan beskytte vores lands sikkerhed og interesser på den måde

er den eneste konsekvens af det standpunkt at det skal vi danskere heller ikke

som de har mistanke om

terrorvirksomhed i usa

ikke sikkert at de her oplysninger nogen sinde kommer til nogen ministeriers kendskab jeg synes det fremgår klart af redegørelsen at det

som opererer uden for ambassaden skal overholde de danske regler om databehandling og det er jo danske regler så hvordan har ministeren

kan holde orden med hvad udenlandske efterretningstjenester registrerer af oplysninger det synes jeg er det samme som at tolerere et lovbrud

lidt en slap holdning man kan vel ikke bare sætte en

kan pet ikke gå ind og overtage de her opgaver så vi er sikre på at der er en ordentlig kontrol med det hvordan forholder ministeren sig

som vi arbejder sammen med for at sikre os mod terrortrusler med hensyn til

har jakob scharf jo fuldstændig ret i

marchere ind på nogen som helst ambassader og foretage kontrol af deres arkiver og deres mailbokse og den slags ville vi måske mene at at vi skulle acceptere at lad os sige en dansk ambassade i et land hvor man

lov til at indsamle informationer om det i det pågældende land og videresende dem til danmark så vi kunne arbejde med den problemstilling

acceptere at det pågældende lands myndigheder mødte op på den danske ambassade og sikrede sig at danmark ikke havde informationer om krænkelse af borgerrettigheder og ikke sendte dem hjem der er nogle meget komplicerede folkeretlige problemstillinger i det her så man må forstå at der er grænser for hvordan danske myndigheder kan gå ind og lave kontrol i andre landes repræsentationer det er nogle grundlæggende folkeretlige problemstillinger som fru karina lorentzen

for de opgaver de som

så havde vi en eller anden form for kontrol jeg mener ikke vi bare kan

vi har lagt et regelsæt frem hvordan vil ministeren kontrollere at det regelsæt nu bliver overholdt

en mulighed hvis det så ikke er en pet

gå ind og kontrollere det her at man via udenrigsministeren måske

som ministeren er indstillet på skal overholdes hvordan kan vi så sikre os at

de bevogtningsopgaver og overvågningsopgaver for skal danmark

helt uden nogen grund vi kan slet ikke påvise

for det må danmark ikke gøre

nogle synspunkter vinder indpas i en fremtidig regering som socialistisk folkeparti indgår i

og for sikkerheden for danske repræsentationer i udlandet

henvist til bekæmpelse af terror vi er alle sammen meget optaget af at vi skal have bekæmpet terror men mange af

skal lykkes dem at skræmme demokratier så meget at demokratierne

indskrænke demokratiet og retssikkerheden jeg mener at det er justitsministerens pligt at sørge for at landets love bliver overholdt at man holder fast i retssikkerheden

hvis justitsministeren mener at der er behov

så må justitsministeren fremsætte et lovforslag der gør det lovligt at man har lavet en spionrede over for ambassaden hvorfra man kan foretage overvågning at man kan følge efter folk på gaden at man kan lave registreringer og sende

til usa og så videre det må justitsministeren så fremsætte et lovforslag om men det kan ikke være justitsministerens opgave at sige at det er helt i orden hvis der foregår ulovligheder fra usas

det er jo et program som jeg ved ikke om det er alle steder

og sige nu forbyder vi usa at have det program i danmark selv om det kører alle mulige andre steder og selv om vi ikke kan se er noget grundlag for at mene at det er ulovligt og i øvrigt

som vi gør i forhold til danske ambassader i andre lande altså

også for at der er folk ude på gaden og ikke kun inde i ambassaden som holder øje med hvad der sker omkring vores ambassade vi kan da også finde på at holde øje med vores bygninger rundt omkring i udlandet fra bygninger måske

har overblik over hvordan trusselsbilledet eventuelt måtte udvikle sig skulle vi så også acceptere at det måtte vi ikke andre steder eller er det bare sådan

gang frem og tilbage til stationer og andet og som tilfældigvis går forbi ambassader

er nok så væsentligt man må registrere det vi har haft lange diskussioner i folketinget om

lange diskussioner om hvad der må være af registreringer og hvad kontrollen skal være med de registre men jeg kan forstå på ministeren at

være en undtagelse for fremmede magter

pets side i forhold til usa at optagelse af foto lyd og film uden for ambassadens område

ske i overensstemmelse med relevante danske regler herunder om tv overvågning

senere fremgår det meget tydeligt af redegørelsen at den amerikanske ambassade på mødet har bekræftet denne fælles forståelse af rammerne for overvågningen og beskyttelsen af ambassaden det kan da ikke siges

bare at man har haft et møde med usas ambassade og

er der nogle meget klare lovkrav til hvad man må

for usa eller andre fremmede magter det er derfor at jeg gerne vil høre hvordan ministeren kan mene at det er lovligt

overvågning og lave registreringer uden at der er nogen kontrol med de registreringer af danske borgere som for eksempel deltager i en fuldt lovlig demonstration

går frem og tilbage fordi de skal til og fra

fotografere på offentlige steder her i landet lad os tage en demonstration der kunne det måske være at tv avisen eller tv to nyhederne stod og filmede at

man ser dem på skærmen der er måske pressefotografer til stede der tager billeder de billeder kan man sidde på alle mulige ambassader

og registrere og gøre ting og sager ved

er medarbejdere på ambassaden som tager billeder

det at hvorfor skulle de dog gøre det og så videre det kan man fint tage en mere politisk eller moralsk eller etisk diskussion om det har bare ikke noget at gøre med jura og det er juraen som er udgangspunktet for den her diskussion eller det her spørgsmål

og der mener jeg ikke at der er noget ulovligt i

lyd

ulovligheder hvis man overhovedet ikke gør noget for at kontrollere det men bare siger vi stoler på at i ikke gør noget ulovligt det plejer normalt at være de danske myndigheders opgave også at kontrollere

hørte det meste af det justitsministeren sagde

tanke hvorfor kommer justitsministeren så ikke

i straffeloven der handler om fremmede magters spionage i danmark

spionage er jo at indsamle oplysninger og hvis ministeren mener at

der foregår i det politiske liv hvad det er justitsministeren og folketingsmedlemmer og så videre mener og diskuterer

at man registrerer borgere i registre som kan betyde at de

men at man bare kan lave hvad man har lyst til af oplysningsindsamling og det ikke længere skal hedde spionage eller registrering eller andet men bare oplysningsindsamling

vi har i straffeloven om at det må fremmede magter ikke gøre i danmark det er lidt svært at forstå men

registrerer borgere som de mistænker for terrorisme eller andet

det mindste af det er næsten kan man sige at de kan risikere ikke at komme med flyet til usa men vi

det ikke regnes for et sikkert dataland af blandt andet det danske datatilsyn vi ved at de samarbejder med diktaturstater rundtom i verden og at oplysninger handles mellem efterretningstjenester og derfor kan man altså risikere at oplysninger om borgere der deltager i demonstrationer eller går frem og tilbage til stationen eller andet havner rundtom i verden og at folk kan risikere at blive udsat for overgreb når de er ude i verden derfor synes jeg

vi vil ikke acceptere at fremmede magter driver ulovlig spionagevirksomhed i danmark men det er jo netop ikke det vi taler om her

kan sammenlignes med noget som kommer bare i nærheden af spionagebestemmelserne vi taler her om en overvågningsaktivitet der er til for at sikre trygheden og sikkerheden omkring den amerikanske ambassade og dens personale ligesom vi også i andre lande har forskellige foranstaltninger for at sikre trygheden omkring vores ambassader og det danske

det skal vi da samarbejde med usa og alle andre gode allierede om at hjælpe hinanden med

være glade for at amerikanerne også gør deres her i københavn for at sikre det

så bliver sendt rundt til alle mulige diktaturstater

fængsler hvor de blev udsat for tortur det var også en fornærmelse mod usa men ikke desto mindre endte det jo med at blive afsløret at det var sådan det forholdt sig der er ingen

have sine egne folk det vi diskuterer

gøre på gaderne omkring må man have en anden lejlighed hvor man har nogle til at sidde og lave overvågning og registrering må man registrere folk der lovligt demonstrerer må man registrere folk der går i gaderne i nærheden af ambassaden må man følge efter

det er det vi diskuterer og det er der ministeren går ind og siger jamen det er da fuldstændig naturligt

spionage jo også er at indsamle oplysninger så hvor går grænsen efter ministerens opfattelse for hvad usa må foretage

overvågningsaktivitet og amerikanerne har bekræftet

og at de følger de regler så hører jeg godt at fru line barfod siger jamen altså

jo ikke bare lade det stå til troende vi må jo kontrollere om det er rigtigt jamen så skal vi også kontrollere alle mulige andre ambassader her i landet hvorfor i alverden skulle vi lige pludselig begynde at lave særlige kontrolforanstaltninger over for amerikanerne

lave kontrolforanstaltninger af lignende art over for alle mulige andre

laver kontrolforanstaltninger overalt her i landet at når vi har en lov

vi også kontrolforanstaltninger det helt almindelige er jo at vi har nogle love her i landet og så forventer vi at folk overholder dem hvis vi så får mistanke om at de ikke overholder

slår vi til men vi kontrollerer jo ikke at alle virksomheder og alle borgere

overholder alle landets love hver eneste dag

mistanke om at der er foregået ulovligheder og derfor er det da naturligt at man går ind og prøver at undersøge det som man også gør i andre lande som ministeren selv var inde på er det her jo også noget der foregår i en række andre lande og i andre lande iværksætter man undersøgelser

vil være sikker på at der ikke foregår ulovligheder hvad er det der gør at ministeren mener at det skal man ikke her

her lejlighed hvorfra der foregår overvågning

helt naturligt altså man har bedre overblik ovre fra den anden side af gaden

foretage en bevogtning af ambassaden ved også

har måske en anden måde at indrette sig på men jeg tror der er mange ambassader som på en eller anden måde har indrettet sig med noget bevogtning og sikkerhed omkring deres ambassade det er jo desværre nødvendigt i disse tider

så skulle vi også lave kontrolforanstaltninger over for alle de mange andre som har en eller anden form for bevogtning af deres ambassader altså konsekvenserne ville da være helt uoverskuelige det ville

danske ambassader rundtomkring i verden som har lignende

skulle lade sig underkaste kontrolforanstaltninger af de pågældende landes myndigheder

set ikke er grund til at tro at vi gør noget ulovligt

til uddannelse af børn unge og voksne

nogen tvivl om at jeg mener at de boligområder hvor problemerne og behovene er størst

tilskud til nybyggeri til renoveringer og til boligsociale indsatser er netop vigtige indsatsområder

er et fornuftigt tiltag landsbyggefonden kan medfinansiere

jeg godt tænke mig at følge op og spørge ministeren

er ministerens holdning at tilskuddet til nybyggeri skal fortsætte på det niveau

regeringens overskrift på den her indsats været derfor virker det mærkeligt at samfundet ikke er villig til at trække ghettoen tilbage til samfundet

skal trække sig selv op ved hårene netop at lejerne der bor derude skal løfte indsatsen helt selv det ville da være nærliggende at samfundet solidarisk gik ind og var med til at

til flyttetilskud og også i forhold til at man gerne vil have jobcentre ud i nogle af de her belastede og udsatte boligområder så det er ikke korrekt når der bliver sagt at staten ikke går ind og løfter indsatsen i nogle af de udsatte boligområder hvis man ser tilbage over de seneste fire år fra to tusind og syv til to tusind og ti

faktisk afsat ikke mindre end syv hundrede og fire og halvtreds million kroner til forskellige indsatser som i høj grad har gavnet

i udsatte boligområder dermed ville vi jo foretrække og vi har også fundet penge til det at samfundet solidarisk er inde at betale så anfører ministeren en række øvrige indsatser i forhold til de her udsatte boligområder og jeg har noteret mig at man tager nogle penge fra satspuljen som jo altså er de allersvagestes pulje det er penge der burde gå

samfundet generelt og penge som er indbetalt via overførselsindkomster men det ændrer ikke ved at samfundet solidarisk de bredeste skuldre ikke er inde at løfte en tøddel af det her læs

egentlig er meningen med landsbyggefonden så lever den her boligaftale på glimrende vis op til formålet med landsbyggefonden nemlig at landsbyggefonden med de

udamortiserede lån rundtomkring i de enkelte boligorganisationer

de mest udsatte boligområder går ind og løfter

set også på glimrende vis imødekommet med den her

af den kø som er opstået i landsbyggefonden herudover er

milliard kroner sammen med den ekstraordinære indsats er der således i de kommende seks år afsat knap en og tyve milliard kroner til renoveringer og så har vi jo at gøre med et helt andet tal faktisk er det et historisk højt tal og konkret betyder det at landsbyggefondens venteliste til renoveringsstøtte kan være

ikke i nærheden af at møde udfordringen for udgangspunktet var jo et niveau på de to

så kommer man med en pose penge kun over tre år

et ekstra beløb på fem milliard kroner kan jo ikke betale et efterslæb fra det tidligere niveau hvor man stadig væk gav to

renovere for otte milliard kroner projekter

ikke nok og slet ikke i lyset af at regeringen jo i sin boligaftale skriver om en masse øvrige tiltag

den her boligaftale det er jo ikke alle pengene der skal gå til renovering men mener ministeren virkelig at der vil blive råd

at finansiere et renoveringsefterslæb på otte milliard kroner med en ny pose penge på fem milliard kroner og samtidig sikre et gevaldigt løft af de udsatte boligområder så man kan trække flere ressourcestærke beboere til

den årlige ramme på to milliard kroner til renovering de to milliard kroner er udelukkende

renovering af de udsatte boligområder dertil vil jeg lige fremhæve hvis man ser på hvordan profilen har været

igennem det seneste år

på et historisk højt niveau der hedder to milliard kroner om året

set ikke været førhen det er derfor

høre hvorvidt ministeren mener at de fem hundrede million

vil kunne række til at rive over to tusind boliger ned over fire år sådan som ministeren er citeret for at sige i pressen ministeren

har muligvis udeladt den beregning at mange af de boliger man vil rive ned er højt belånt så prisen for at rive dem ned er rigtig stor så betyder det her en markant ekstraudskrivning for landets kommuner og for realkreditinstitutterne og vil det i så fald betyde at landets almene

at få lån i realkreditinstitutterne hvis realkreditinstitutterne ved at et lån

har man også i askerød sat netop nedrivning af nogle boligblokke på dagsordenen

faktisk interesse for at få brugt nogle af de midler der er sat af til nedrivninger baggrunden

at efterkomme et ønske der er ude i nogle af boligorganisationerne

kan være omkring to tusind boliger

kostet at rive boliger ned plus at man så tager højde for at man

og yde større støtte til

vi er udmærket godt klar over at nogle af de her boliger

godt to tusind boliger er faktisk rigtig velfunderet

lidt over kan jeg ikke love

var formålet med lovændringen når det så er sagt så siger det jo sig selv at forældrene fravælger frokosten hvis

forældrene bliver bedt om at tage stilling til noget som de reelt ikke ved hvad er kommunerne skal altså oplyse forældrene om den forventede pris for frokostmåltidet ligesom kommunerne må fortælle forældrene hvad

der forventes i den enkelte daginstitution hvis kommunerne ikke oplyser forældrene ordentligt om pris og kvalitet eller præsenterer forældrene for en dyr og

denne sammenhæng

at vi sætter fokus på dialog at kommunerne skal i dialog med forældrene

den måde at finde frem til nogle løsninger som forældrene gerne vil have

frokostordning til deres børn også selv om prisen ligger et sted mellem syv og tyve og to og tredive kroner

hvis kvaliteten er i orden når det kan fungere nogle steder må det også kunne fungere andre steder

først var det tiltænkt at det skulle være

sidste år ændrede forligsparterne regeringen

dansk folkeparti og liberal alliance den så ordningen blev frivillig forældrebestyrelserne

igangsætte alle de her afstemninger der skal

vi nogen andre steder kunne forestille os

ordning i hvert fald ikke hvis man

noget som en folkeafstemning til eu eller

nemlig at over halvdelen af forældrene

det kunne være interessant

at ministeren og regeringen erkender at det har været en fiasko med den her madordning

og hvor meget skal det halte efter for at regeringen og ministeren

at det tilbud som kommunen kommer med er

god kvalitet til en god pris hele vejen igennem

jeg sikker på at vi havde set at flere der havde sagt ja tak til den her ordning

se at netop steder hvor forældrene bliver stillet over for et reelt valg hvor

de ved hvad det er for en mad som bliver tilbudt børnene og de kender prisen så går de faktisk hen og siger ja når det er uvist

ordningen er underfinansieret og

og at mange kommuner som konsekvens af nulvæksten

at give forældrene et rigtig godt tilbud

sammen med støttepartierne og

det så at kvaliteten skal være

skal være ude i daginstitutionerne

og der bliver tilbudt børnene

kommunerne kan tage det som madordningen

jeg kan minde om at de konservative startede med at forsvare forældres ret til

smøre madpakker og så kom madordningen

at man har store problemer nogle kommuner har jo været ude at bygge køkkener i daginstitutioner fordi man troede at det var obligatorisk

køleskab til madpakker og ellers ikke brugt til andet

jo lukkedage og

mange årsager til at forældre fravælger frokostordningen

bliver bedt om at tage stilling til en ordning som de reelt ikke ved hvad

kommunen præsenterer forældrene for en ordning som er meget dyr eller hvor kvaliteten er ringe så er det klart at forældrene siger nej tak

afspejler forældrenes ønsker til både pris og kvalitet

frokostordningen fungerer nogle steder og så er det her kommunerne skal lære af hinanden så andre kommuner kan få glæde af gode erfaringer som der er gjort med at tilrettelægge nogle ordninger som forældrene gerne vil have

skal have noget mad som forældrene er tilfredse med og som børnene har lyst til at spise og som frem for alt kan medvirke til at børnene fra en tidlig alder får

det nu her gentaget

hvordan regeringen skubber ansvaret fra sig

at regeringens madordning nu bliver

kommunernes ansvar jamen

så er det pædagogernes skyld

negative og altså taler negativt om

ja eller nej er ministeren enig med sin

holdninger til frokostordningen faktisk kan jeg se at politikens undersøgelse jo viser det modsatte

institutionerne er positive over for ordningen

da handlede det om lukkedage og lukkeuger på

normeringer i daginstitutionerne

daginstitutionerne skal indrettes

en god madordning

altså tror at det er fordi kommunerne og byrådspolitikerne

maden er af dårlig kvalitet en discountmodel vakuumpakket mad og så videre

prisen er enormt høj

har det brændende ønske at

og den måde som regeringen fuldstændig fralægger sig ansvar

give forældrene prisen og så kan forældrene sige ja eller nej

er mange forældre der siger nej tak

som skal levere maden

tilgang til den her madordning og

sikker på at der er rigtig mange forældre der sætter pris på det og vil stemme ja hvis de synes at det er ordentlig kvalitet jeg synes det er fint at man har mulighed for at fravælge noget som man ikke aner

at

problemerne kan ikke løses med politi alene

med integration alene med socialt arbejde alene eller med boligpolitik alene og derfor har regeringen præsenteret en strategi mod ghettoisering der sætter ind over hele

og føler sig trygge men vi har de her enkeltområder

og fyrretusind mennesker der bor i den almene sektor er der en gruppe

lejere som bor i de her ghettoområder socialdemokraterne

på mange måder

er helt centralt er jo at vi får ændret beboersammensætningen i de områder det er sådan at

en meget ensartet type mennesker

fra forskellige sociale baggrunde møder hinanden og får

forskelligheder derfor er det også vigtigt

får løst den udfordring

jeg skeptisk for jeg synes ikke at jeg kan se konturerne af at man får ændret beboersammensætningen i de her boligområder det er jo ret banalt hvis man skal ændre en beboersammensætning i et ghettoområde skal man have nogle til at flytte ud

det første synes jeg ikke at jeg kan se nogen redskaber der er ikke nogen gulerod der bliver hængt

i særdeleshed mangler er et svar på

mener ministeren at der i den indgåede boligaftale er et svar på hvor folk der skal ud af ghettoen

meget enig i at det er meget vigtigt at vi også påpeger at den almene sektor faktisk

tilbyder rigtig mange gode steder hvor man kan bo med hensyn til ændret beboersammensætning

jo ikke kun i boligaftalen

thomas jensen har meget fokus på hvem der flytter ud

kroner af netop til

beboere en ny start et nyt sted

har rigtig gode erfaringer med fra tingbjerg det vil vi nu gerne

ghettoudvalg programbestyrelsen som er kommet med en masse anbefalinger til hvordan man kan

problemer i de udsatte boligområder derfor er mit korte klare spørgsmål til ministeren

boligaftale hvor vi også har taget fat på det omkring salg af grunde

enkelte ting fra programbestyrelsen som regeringen ikke vil gennemføre blandt andet det om en ny boligtype men ellers

svar på i dag ministeren må komme

konkret og fortælle alle de borgere der bor

skal flytte hen hvad med at sprede det boligsociale ansvar i danmark ud som socialdemokraterne og

ansvar socialdemokraterne

de kommuner der ikke har så mange almene boliger også bygger nogle almene boliger sådan at vi kan brede ansvaret for den her indsats ud spørgsmålet

og giver nogle værktøjer til et

samarbejde har også materialiseret sig

hvor de fire og tyve familier som man giver den her flyttehjælp og en ny start

andre steder som er velfungerende jeg er sikker på at når københavns kommune og boligorganisationerne

kan finde ud af det så kan man også finde ud af det andre steder der behøver

afsat knap en hundrede og halvfems million kroner årligt til denne her indsats

sikret at der i de kommende seks år kan gennemføres omfattende fysiske fornyelser for en og tyve milliard kroner

sikret at der er afsat næsten en milliard kroner til en boligsocial og forebyggende indsats i de udsatte områder i de kommende fire år

har karakteriseret regeringens indsats på ghettoområdet i hele regeringsperioden fra to

talt meget pænt om at man ville gøre en masse

små projekter i gang men når jeg sagligt

spørgsmål til ministeren

er noget man vil bruge fremadrettet så har det bedrøvelige svar desværre gang på gang

nu skal lejerne bare betale gildet de næste år med den nye boligaftale

jeg godt henvise til den programbestyrelsesrapport som jeg tidligere har nævnt her i dag som hedder fra udsat boligområde til hel bydel

på side fire og tyve står og jeg citerer regeringen bør bidrage økonomisk til den fysiske omdannelse af udsatte boligområder

her taler jeg ikke kun om nedrivning og infrastruktur det blev direkte anbefalet til regeringen og alligevel får vi en boligaftale her i to tusind og ti hvor det er lejerne der skal betale

man skal lytte til den tidligere konservative formand hans engell

af danmarks befolkning dem der bor i almene boliger

er præcis det budskab regeringen blandt andet den konservative minister ikke har lyttet til ved

statslige kroner til at omdanne de her boligområder og renovere dem det er udelukkende landsbyggefondens midler lejernes egne penge der bliver brugt til det det er at holde fest for lånte penge vil jeg sige mener ministeren at pengene i landsbyggefonden er statslige midler

penge væk det synes jeg er lidt trist jeg tror også er rigtig mange som er

bliver rigtig kede af det når de får at vide at herre thomas jensen mener at det er at klatte med pengene

synes at det er interessant at herre thomas jensen bliver ved med at tale om landsbyggefonden som

når herre thomas jensens eget parti i sin tid både ni og halvfems og i to tusind og et har lagt op til at landsbyggefonden netop skal bruges til det som landsbyggefonden bliver brugt til i den her boligaftale nemlig til renoveringer i udsatte boligområder til nybyggeri og til en boligsocial indsats så jeg synes at herre thomas jensen skulle kigge tilbage og se at det faktisk er noget som socialdemokraterne

lykkes man kan ikke gøre det for landsbyggefondens midler alene der skal statslige penge til socialdemokraterne og

har lyttet til anbefalingerne

for to tusind og elleve afsætter vi en statslig milliard

har selvfølgelig også været inde at bruge landsbyggefondens

at renovere boliger når borgerne beboerdemokratisk derude beslutter sig for at de gerne

en masse mennesker i beskæftigelse men der skal også statslige midler med

tror ministeren virkelig at man kan løse den her udfordring

er en begrebsforvirring hos ministeren jeg tror at

ejerskab over landsbyggefonden at landsbyggefondens midler er statslige og det mit spørgsmål går

til et strategisk samarbejde fremadrettet og til en lang række andre områder

det er at man skal bruge ekstra statslige midler milliarder af

af de globale økonomiske kriser nogen sinde siden nitten trediverne

hvis herre thomas jensen ikke har lagt mærke til det så er vi faktisk i en situation hvor riget fattes penge

socialdemokraterne er kommet med og som herre thomas jensen henviser til

man kan bruge penge som man egentlig ikke har hvis man ser på

hele det forslag som er kommet fra socialdemokraterne

af den sociale indsats citat fra hans engell tidligere konservativ partiformand

indirekte sagt at staten påtage sig et ansvar og

efter den store økonomiske krise jeg håber nu at regeringen er trukket i arbejdstøjet og sørger for at vi kommer ud af krisen og en del

påtager sig et ansvar for sat gang i beskæftigelsen i private sektor og samtidig sørger for

afsætte statslige midler til at renovere almene boliger

spørgsmål for tredje gang i dag er landsbyggefondens midler

er det jo også fornuftigt at vi går ind og sikrer

i de kommende år til en gedigen renoveringsindsats

boligaftalen en ganske glimrende boligaftale at vi skal mødes

set på om de intentioner vi har med aftalen

patienter med psoriasisgigt skal have den ene eller den anden form for behandling

den beslutning som er truffet er truffet på baggrund af at der ikke er evidens for en gavnlig effekt

er evidens for behandling

med biologiske lægemidler hertil kommer at behandlingen med biologiske lægemidler er i hastig udvikling indikationerne for anvendelsen udvides løbende og der kommer nye lægemidler til det betyder også at hvis en patient ikke kan tåle det ene biologiske lægemiddel kan patienten muligvis tåle

om at belyse hvilken dokumentation der foreligger for effekten af klimabehandling af patienter med psoriasisgigt konklusionen på cochranereviewet som jeg ved spørgeren også kender er at der mangler relevante forsøg der viser effekten af klimabehandling af patienter med psoriasisgigt man kan derfor ikke drage nogen konklusioner om effekt eller fravær af effekt på det foreliggende grundlag den slags forsøg skal jo være det der med et fint ord hedder randomiserede det vil sige

være et tilfældigt udpluk

at tage initiativ til at der iværksættes en videnskabelig og det er der randomisering kommer ind i billedet undersøgelse af klimabehandlingens virkning på psoriasis og psoriasisgigt det siger jeg

hvis ministeren havde læst tilbage i beslutningsforslaget og

ville han have kunnet se at det man

blev enige om var

inden man satte en videnskabelig undersøgelse i gang

havde noget som de kunne finde igennem et review så derfor er mit spørgsmål altså ganske enkelt ikke om ministeren kan forstå cochrane centerets budskab men om ministeren nu efter at vi har ventet på det her budskab i lang tid vil forholde sig til det egentlige hovedproblem nemlig at vi har givet en lang række mennesker

vi har haft en klinisk dokumentation for vil ministeren nu være med til at skaffe den

denne anmodning til cochrane centeret mener jeg lever op

anden måde og konklusionen var

der mangler relevante randomiserede forsøg angående effekten af klimabehandling så derfor kan man hverken sige

lave en videnskabelig undersøgelse

jeg selvfølgelig vil tage anmodningen med mig men jeg vil ikke stå her på folketingets talerstol og love videnskabelige undersøgelser det må bero på lægefaglige vurderinger hvordan vi går frem i sådan nogle

derfor er jeg nødt til at sige at vi taler om to forskellige ting jeg taler om en videnskabelig undersøgelse der har til formål at vise eller ikke vise om klimabehandlingen altså den naturlige naturens egen behandling

der ønskede et flertal så på det tidspunkt i første omgang at finde ud af om man havde sådan noget i forvejen

det jeg sagde på folketingets talerstol dengang nemlig at cochrane centeret naturligvis ikke vil finde noget nyt for der er ikke

det er jo bare en bekræftelse

gennemgået den del af processen kunne ministeren så ikke være en anelse mere åben over for at finde ud af om det virkelig er rigtigt når de her mennesker i over tredive år rent faktisk har syntes

effekt det kan jo tænkes både som som sundhedsminister og såmænd også

dokumentation når så spørgeren

jeg nødt til at sige at det synes jeg altså ikke at jeg vil stå her og tage stilling til jeg vil godt tage spørgsmålet med mig men jeg vil indhente svar fra nogle kloge mennesker kan der være en sandsynlighed for at en undersøgelse vil føre til noget som helst og hvordan skal man i øvrigt lave sådan en undersøgelse

jo ikke kan vide om cochrane centerets konklusion er udtryk for at der ikke

nogen undersøgelse der kan vise noget eller at det faktisk ikke hjælper så kan jeg jo fortælle ministeren at han

sørget for at sende den cochraneundersøgelse til

vi der har læst konklusionen ved at der står

noget som helst om det her område fordi der ikke findes nogen undersøgelser så ministeren behøver ikke at være i tvivl der findes ingen undersøgelser og det er det der er kernen i det her spørgsmål derfor vil jeg endnu en gang og afslutningsvis bede ministeren

at overveje at gå ind i den her problemstilling så vi i hvert fald kan vise de mennesker den respekt at vi tilkendegiver at når de har oplevet en virkning i over tredive år så er det ikke bare noget pjat

vi et alternativ til en anden behandlingsform

næsten den billigste jeg vil da håbe at ministeren vil

er en vis sandsynlighed for at den vil føre til noget som helst

for det andet skal man jo have en hypotese at køre frem efter og så vil

hvad kan vi så bruge det til og hvis det viser det andet hvad kan vi så bruge det til altså der er nogle rigtig gode spørgsmål man må stille før man laver videnskabelige undersøgelser det forstår jeg også at vi sådan set er enige om så er det bare at spørgeren vil have at jeg nu skal

på det punkt kan jeg sige jeg vil i hvert fald spørge nogle

klogere end mig om hvorvidt

folkeskolen hvad vi synes er en god idé at arbejde videre

helt tilbage i januar i statsministerens nytårstale

vi nu er ved at nå til den næste nytårstale vi er godt på vej ind i november måned

været uddannelsesordfører for socialdemokraterne

afvist at drøfte enkelte udspil eller andet

senest i søndags hvor jeg kom med med udspillet om

holddele som man vil drage

ind i skolen som man ønsker og at man skal have mulighed

svaret fra socialdemokraterne at det med holddeling kan man sandelig ikke overlade til kommunerne

fru christine antorini gør sig lidt skyldig i den fejl

når man ude fra virkeligheden kommer med nogle ting som jeg

er det tommelfingeren nedad selv om vi ofte nok her i salen har diskuteret at det er godt at vi har en decentral folkeskole

og hvis det så er at oppositionen lærerforeningen eller andre tillader sig

er det så for en reaktion man får fra ministeren ja det kan

kan komme i gang med

vil indføre niveaudeling i folkeskolen som er et af de

de peger alle sammen på det at niveaudeling er en rigtig skidt idé fordi det sænker fagligheden er det så reaktionært at sige at vi ikke synes det

er så uvidende eller ikke ønsker at tage den viden til sig der foreligger at de ville vælge den dårligst tænkelige af alle mulige løsninger for så vidt de selv kan træffe

som et eksempel på

regeringen faktisk lytter til hvad der bliver sagt det betyder ikke nødvendigvis at vi behøver at sidde lårene af hinanden ved møder men når kommunerne

kraftigt har efterspurgt større frihedsgrader i folkeskolen og vi melder ud at vi faktisk gerne give

at fru christine antorini siger at det

forskning viser at det går galt men det er da kun hvis man misbruger den frihed man får og det har jeg ikke nogen grund til at mistænke kommunerne for

og derfor håber vi også at vi snart kommer i gang med forhandlinger

som altid respekterede at hvis ministeren brugte sin dispensationsbestemmelse for at kunne sætte forsøg i gang i folkeskolen

har ministeren valgt at dispensere uden overhovedet at ville

orienterer forud for at man benytter sig af den hjemmel der er i lovgivningen til at en minister kan give dispensationer eller tillade forsøg og jeg mener ikke at jeg har ændret praksis og det er jeg ret oprigtig omkring

jeg har ændret praksis i forhold til det der er sket under tidligere undervisningsministre

at gennemføre noget i et bredt samarbejde lytte til parterne lytte til de folk der er ude i virkeligheden og

en underskrift på en kontrakt om hvad et partnerskab går ud på

sige at når regeringen forhandler med andre aktører

får man retten til at opnå indflydelse og gøre sin viden og sine interesser gældende men man får ikke en vetoret

forligskredsen ind til en teknisk gennemgang hvor vi gennemgår hvad der ligger i det og derefter parterne omkring skolen og så må vi jo i gang

hvorpå vi kan finansiere et folkeskoleudspil hvor vi siger vi har en af verdens dyreste folkeskoler det skal også være en af verdens bedste men vi ved at omstilling er omkostningsfuld det

eksempel fusioner i det private erhvervsliv så derfor skal der være en saltvandsindsprøjtning

er at man har en god folkeskoleuddannelse bag sig hvilket en en nylig offentliggjort rapport jo også viser det helt afgørende

er den faglighed man har med sig fra folkeskolen derfor er det

målsætning for os at vi styrker folkeskolen med henblik på at flere tilvælger ungdomsuddannelse derudover vil jeg pege på

vi sikrer at det bliver tilfældet

sige at en typisk lo familie faktisk har cirka tre tusind kroner mere til

så er der også bedre mulighed for at kunne hjælpe sin egen unge i gang med uddannelse endelig skal jeg nævne at det jo er interessant i ungdomsuddannelserne at det alene er alderen der afgør hvilken forsørgelse man har de sidder altså side om side ude i klasserne sytten årige sidder ved siden af atten årige den sytten årige har søgt uddannelse det har den atten årige også de får nøjagtig samme uddannelse

ene får støtte det gør den anden ikke vi vil hellere sige at vi vil understøtte alle børn og unges mulighed for at gennemføre uddannelse

skal finansiere løftet i folkeskolen

mikset af nedskæringer der sker i øjeblikket som vil ramme unge der bor i udkantsområderne af danmark

ungdomsuddannelse til deres erhvervsskole deres produktionsskole deres gymnasium hvad er det egentlig

at regeringen vil fjerne uddannelsesstøtten mens de er hjemmeboende dem der får mest i uddannelsesstøtte er

godt nok ikke har mange penge det er familier som samlet har en husstandsindkomst på under tohundrede og tredstusind kroner

mens de gør deres ungdomsuddannelse færdig toogtredivetusind kroner om året mister de med regeringens nedskæringsforslag kombineret med

så skal rejse langt stiger busprisen med halvfjerds procent de skal betale en tusind fem hundrede kroner ekstra oven i de tre tusind fem

produktionsskole eller gymnasium

kroner om året i ekstra udgift som regeringen udskriver til unge og det rammer især de unge der har langt til deres ungdomsuddannelse

den skal vokse yderligere at den skal være større at vi skal have tredive milliard kroner mere

fra erhvervslivet fra dem der sætter

det tror vi ikke på i regeringen og derfor er vi jo nødt til at anvise finansiering til de tiltag vi gerne

nødt til at prioritere

samfundet men at uddannelse også er en investering for den enkelte

gennemføre deres ungdomsuddannelse

regeringen kom til

til at spørge ministeren om det jeg skulle høre i svaret før var at ministeren finder at det fuldstændig rimeligt og retfærdigt at unge som kommer fra

ekstraregning skrevet ud af regeringen og dansk folkeparti på omkring femogtredivetusind kr hvis forslagene om at skære

og hæve transportudgiften

desværre allerede har været førstebehandlet så det kommer uanset hvad er det rimeligt over for den gruppe der måske har mest brug for

man enten brandskatter det vil koste arbejdspladser på sigt

betaler gæld med gæld og det duer heller ikke for de unge mennesker det bliver jo dem der skal betale den regning bagefter jeg er nødt til

den kontekst fordi vi gerne vil bruge de ressourcer vi har

den skyldes jo blandt andet højkonjunkturen og jeg er ret fortrøstningsfuld

bare lige for god ordens skyld det ene forslag her er på vej igennem folketinget nemlig forslaget om befordringsændringerne

koster cirka otte kroner i gennemsnit per dag

cirka otte hundrede kroner i gennemsnit det koster for eleverne i andre en tusind tre hundrede kroner

i hvert fald en drøftelse i forligskredsen

at have brede forligskredse når det handler om uddannelsesområdet herunder su

man planlægger sit liv både hvad det er for en slags uddannelse man møder på indholdssiden og hvordan man i øvrigt kan se for sig hvordan man kan gennemføre den

bekymret over at regeringen gang på gang på gang melder sine egne forslag ud uden at invitere til nogle drøftelser om det som

socialdemokrater har som målsætning er at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

de gerne må gennemføre den i gennemsnit et halvt år hurtigere end de gør

er derfor at vi har spillet ind med at kunne arbejde med bonusordninger og investere i ungdomsuddannelserne så det rent faktisk kan lykkes for dem at

gennemføre deres uddannelse vi mener at det er en alvorlig hindring at det bliver væsentlig dyrere for dem bare at transportere sig til et

ligesom vi mener at det vil være en afgørende hindring for nogle af de unge som har færrest penge hjemmefra at de ikke får en krone

jeg kan sige at socialdemokraterne under ingen omstændigheder vil fjerne su’en til de hjemmeboende men vi vil gerne drøfte de andre målsætninger

sikre at flere får en ungdomsuddannelse og

finansieret problemet er bare at den økonomiske plan der ligger bag den tankegang ikke hænger sammen hvis det var sådan at

skære i befordringstilskuddet til unge

at det der ligger bag planen for det første ikke hænger sammen

vil snuppe en uges ferie

blev brugt på voksenefteruddannelse det voksede så til syv milliard kroner i to tusind og ni

til voksenefteruddannelse så vi har heldigvis stadig væk et rundhåndet stærkt offentligt finansieret voksenefteruddannelsessystem men en del af

til rådighed bruger vi meget målrettet og derfor er det sådan at hvis man er i gang med

kan man gennemføre det er man ikke i et uddannelsesprogram men bliver opsagt overgår man til beskæftigelsesindsatsen og dermed

men vi vi bevæger os hele tiden på kanten af

nærområdet i de byer hvor vestas har fyret medarbejdere

nye veu centre faktisk gør en stor indsats for at hjælpe mennesker som de fyrede medarbejdere vestas og at amu i det hele taget

som er kommet ud fra virksomhederne men vi har prioriteret ressourcerne den vækst der

har været i voksenefteruddannelsessystemet har på mange måder været positiv

fortalte den tidligere spørger ser vi lidt anderledes på samfundsøkonomien

ansvaret for at vi kan bære dette samfund sikkert og trygt igennem den krise

til de medarbejdere der bliver ledige

at der var et højt aktivitetsniveau sidste år så det skal vi søreme

leve af i morgen jeg er helt klar over at regeringen har valgt en anden strategi de har leflet for vælgerne og sagt at man både kunne få skattelettelser og mere velfærd

skal betale regningen dem der ikke har været med til festen skal betale regningen man har også aflyst den ene havvindmøllepark efter den anden så det her er jo selvskabte plager som regeringen sidder med derfor vil man selvfølgelig

at byer som nakskov

så mange helårsarbejdspladser det er underleverandører og så videre det håber jeg ministeren har gjort sig klart selv om der er ting der skrider over til et andet ministerium håber jeg alligevel at regeringen er meget optaget af hvordan vi kan gøre det her

endnu værre for det regnskab vi gerne skulle have til at hænge sammen derfor handler det om at få dem hurtigst muligt tilbage

at der er nogle muligheder men der er i hvert fald ingen ekstraordinære muligheder og det er det der ligger i det her vil regeringen

så stor virksomhed afskediger så mange mand i fire forskellige områder af landet

sige at jeg klart er af den opfattelse

der er rimelig god dokumentation for at sådan

meget meget stor effekt så det skal vi selvfølgelig have fokus klart rettet på det er bare ikke mit ressortområde

koncentrere mig om den uddannelsesindsats som vi kan skabe

man stadig væk har har mulighed for at

bare lige huske på i sin opsigelsesperiode det er virksomheden

en god medarbejder som har

nær sagt tjent virksomheden godt at virksomheden

i den situation siger jamen så

på ingen måde det synes jeg kun ville være klædeligt men det helt centrale er at hvis vi skal klare os i fremtiden skal vi

til voksne danskere til unge mennesker

redder noget ved det kan være med til at hjælpe nogle folk videre der mangler en tilknytning til arbejdsmarkedet

forbindelse mellem en ledig og en arbejdsgiver fint nok men der er mange af dem den her gang

det der er interessant er nu om regeringen kan sige noget om

er de her mennesker skal leve af jeg ved jo at der er

ikke har brugt særlig meget på uddannelseskontoen mange af dem er

været ledig i fire fem år inden man

i god tid om der findes nogle ekstraordinære muligheder

situationens alvor er gået op for regeringen det er rigtig mange mennesker det er i områder der

har mistet flere industriarbejdspladser end mange andre områder af landet og nu mister de

skal leve af højere skatter større produktionsomkostninger på virksomhederne og misundelsespolitik der går på at enhver der

skaber en arbejdsplads og dermed en merindkomst til sig

løsningen for dansk erhvervsliv og de private arbejdspladser er at den offentlige sektor som

i forvejen er verdens største skal vokse yderligere jeg savner simpelt hen en forståelse for den meget alvorlig situation som euruopa og

betale gæld med gæld smide regningen i ungdomsværelset og så sige

bare vi kommer til ved næste valg så er alt godt og fryd og gammen

få de her mennesker hurtigst muligt i arbejde igen

udflytning fra yderområderne og hvis der ikke

det vil ende med at de flytter fra nakskov og det vil ende med at de flytter fra rudkøbing det er områder der allerede i dag er hårdt ramt af arbejdsløshed derfor kan man godt holde lange foredrag om

økonomi og alt mulig andet det bider bare ikke på mig

tager også gerne medansvar derfor men jeg synes bare det her handler om nogle mennesker

jeg vil da håbe at ministeren

fyrer to ni hundrede medarbejdere og lukker fire fabrikker i

konstateret i flere runder det er ikke det

selvfølgelig tager regeringen det uhyre uhyre alvorligt når en virksomhed vælger at flytte sin produktion jeg skal ikke gå ind og lave en motivanalyse hos vestas med

andre ser anderledes på det men

er kun to måder at gøre den offentlige sektor større på

flere skatter eller at vi stifter mere gæld og ingen af vejene er farbare hvis vi skal hjælpe de mennesker

hvad med folk i opsigelsesprocessen for eksempel eller folk der er på vej ind

samfund genialitet er noget

der måske ligger lidt uden for min rækkevidde

det bidrager jeg gerne til i regeringen og derfor har vi for eksempel

at afskaffe svu i opsigelsesperioden som led i den genopretning af dansk økonomi som er

indebærer at personer der er blevet opsagt ikke kan påbegynde et uddannelsesforløb i opsigelsesperioden med lønkompensation fra statens voksenuddannelsesstøtte baggrunden er at personer der er sagt op skal omfattes af beskæftigelsesindsatsen frem for

jeg har jo kun de beskæftigede hos mig uddannelsesforløb som er aftalt og påbegyndt inden man er sagt op eller selv har sagt op vil fortsat kunne færdiggøres med lønkompensation fra svu derudover vil det fortsat være muligt at deltage i amu kurser i opsigelsesperioden med lønkompensation fra voksen

og nærmere udredning af uddannelsesmulighederne for ledige skal jeg henvise

der blev jeg så henvist til undervisningsministeren

kunne måske redde nogle få arbejdspladser det er nu ikke det jeg er ude efter

den første amu lov det er sikkert ikke noget de borgerlige skal have ros for men så tager vi den gerne

vi kunne se at der var behov for at gøre noget i

de ufaglærte og den måde vi var på vej ind i

flyttede ud og der var behov for at omskole deres medarbejdere og vi har oplevet

at der er arbejdspladser der flytter rundt i

vi lever i en globaliseret verden det anerkender vi fuldt ud

står midt i det allerstørste boom der kommer i

i en periode hvor vi bare inden for det sidste

en kæmpe udfordring at få de folk over i et andet job

vil have ministeren til at svare på om hun ikke anerkender at det at hjælpe folk med uddannelse og få dem flyttet hen i et andet regi hvis det er det der skal til

særlig genialt at skære ned i en periode hvor man står med så

ministeren er

en uddannelsesvinkel på hvordan forholder vi os fremadrettet jeg synes er vigtigt for mig at få fortalt

gøre det muligt for flest mulige at få voksen og

masser af penge vi brugte i to tusind og ni og ti

vi stadig væk på et meget meget højt niveau

når man ikke står til ansvar for den økonomiske del at sige kunne man ikke have brugt

hvis vi kunne gøre det men der er bare nogle grænser for hvor mange penge vi vil blive ved med at bruge for vi skal låne

en lille smule hvad kan vi gøre for de ledige ja vi skal da gøre alt for

og i liberal økonomisk politik

til en rimelig rente jeg ved godt det kommer bag

men bare en rentestigning på cirka en procent giver mellem femogtyvetusind og tredivetusind ledige den største bjørnetjeneste vi kan gøre ledige mennesker er

jo aldrig spurgt om det her så derfor synes jeg at

en stigning i ungdomsledigheden og i langtidsarbejdsløsheden

vi mener ikke dansk erhvervsliv har brug for dem og fordi vi ikke vil forgælde os

sikrer så at der fortsat er rigtig gode muligheder for at alle kan få en voksen og

og på hvilket tidspunkt vil gerne understrege at vi ikke har afskåret de arbejdsløse fra

med herre bent bøgsted som jo ved mere om den del

satserne og så videre nu er man ude på en helt anden galej og

det jo er en prioritering den prioritering angriber jeg så

forkert og især i en periode hvor

en ekstraordinær indsats derfor må jeg

konkludere som

dag at regeringen ikke har gjort sig nogen overvejelser om hvordan de ni hundrede mennesker

og firstusind har mistet deres arbejde på grund af finanskrisen

vi har så mange undersøgelser der viser at investering i uddannelse og lignende tiltag faktisk tjener sig hjem igen for det handler om hvad det er vi skal leve af i morgen kan høre at regeringen hellere vil spare på det vi skal leve af i fremtiden

krisens værste følger blandt andet var herre bjarne laustsens eget parti

med til at prioritere nogle globaliseringspuljepenge til en særlig indsats i to tusind og ti men når vi har prioriteret

krisen ville medføre men det er da rigtigt at vi har lagt en anden strategi

vi har nu aldrig givet ufinansierede skattelettelser men vi har gjort det

vi har prioriteret at nedbringe skatten på arbejde

har brug for men vi investerer stadig væk og i højere grad end den tidligere regering

er det ikke unaturligt at enhedsomkostningerne altså de gennemsnitlige omkostninger falder en lille smule

ser i øjeblikket er en massiv stigning i antallet af elever på vores ungdomsuddannelser og det finansierer vi så i to tusind og elleve delvis ved at vi lægger en dispositionsbegrænsning

procent det er en besparelse på en en

med himmelvendte øjne når jeg fortæller at man

set situationen at det udløser taxameter og det skal vi selvfølgelig gå ind og dække

agter vi så at finde pengene i globaliseringspuljen og så bliver det jo spændende at se om

socialdemokraterne vil være med til at vi bruger de fælles tilvejebragte ressourcer i to tusind og tolv

betale for den meraktivitet som vi forudser

der ikke havde været en dispositionsbegrænsning

så skal det sættes ind i den sammenhæng som er at vi alle steder i dansk økonomi er nødt til at prioritere ressourcerne for

kommunerne fuldstændig for de effekter krisen har

procent på dansk økonomi for at komme i overensstemmelse med de konvergenskrav som jeg i øvrigt også tror på

man ikke vil skære i overførselsindkomsterne så er der kun driftsområderne tilbage vi har valgt at friholde

soldater så fylder mit driftsbudget rigtig rigtig meget på statens udgifter og derfor holder jeg for og ikke på grund af manglende kompetence sådan som ordføreren antyder dertil kan

går fem milliard kroner til mit område

betale aktivitet i fremtiden så det er sådan set hjælp

sagtens stå hernede og fra tue til tue og

når elevtallet stiger

er det heller ikke unaturligt at forvente

økonomien at man siger når der kommer flere

man ikke at bruge helt så mange kroner som man gjorde med den første

når der kom flere ind på et uddannelsesområde skulle den gennemsnitlige omkostning også falde men jeg ville ikke have gjort det her hvis ikke

offentlige sektor vi har frådset

ræsonnement eftersom han kan slutte som han gør faktum er

været i en situation hvor vi havde været i risiko for at minde om lande som irland og grækenland og det er et faktum

omkostning per elev en lille smule

er det jo egentlig underligt at han fortsat er i forligskredsen erhvervsuddannelserne jeg kan

frafaldet på erhvervsuddannelserne er faldet fra

til at slå igennem hos socialdemokraterne

regering indsnævret den meget meget store forskel der var på

en af de udfordringer vi står med

faktisk imødekom erhvervsskolesektoren med det ret urimelig lave hhx taxameter

tidligere regering havde efterladt at man var fuldkommen komplet ligeglad med

i erhvervsgymnasiet fik færre penge end de gjorde i det almene gymnasium det gjorde sandelig ikke noget der indsnævrede vi den forskel betydeligt og ja der blev ikke stemt imod nede i folketingssalen men man var sandelig ikke med til at skaffe pengene det var alene venstre konservative og dansk folkeparti

sektor vi har nu og har ikke brug for s og sf til at lave den endnu større

med hensyn til at mande sig op og tage ansvar

går ind og tager et ansvar alt imens oppositionen

fuldstændig på os i modsætning til oppositionen

man skal forbruge sig ud af krisen man skal bare betale gæld med gæld

problem vi henter tredive milliard kroner i skatter ude

den overvejelse at ja det er hårdt for erhvervsskolerne at indrette sig på nye tider men herre mortensen bør også gøre sig den overvejelse hvilken effekt det ville have for den danske befolkning

vi kan uddanne mange unge og voksne og det er en del af vores

strategi at vi tilvejebringer ressourcerne

jeg vil også lige tilføje at det underskud der er efterladt

motiveret til vækst og til at skabe arbejdspladser i danmark

nævne at sidste år da jeg var finansordfører og stod hernede krævede socialdemokraterne at vi brugte seks og tredive

det var et helligt tal i øvrigt hver gang vi satte et tal på

gang i hjulene sagde herre kim mortensens parti i skal bruge seks og tredive milliard kroner mere end det i foreslår

flertal det havde de så heldigvis

grund for den tilladelse der er givet på den her ansøgning jo netop at australien har dokumenteret at de ikke på en miljømæssigt forsvarlig måde selv kan destruere det her affald der kan vel næppe være tvivl om

på en miljømæssigt forsvarlig måde

er det afgørende så er det også samtidig fuldstændig forkert at skabe

et billede af at det kan man bare sådan drøne rundt med efter forgodtbefindende nej der ligger skam en lang lang sagsbehandling bag den her tilladelse miljøstyrelsen har arbejdet med det her i mere end en en

før de giver den indstilling til mig

bedst at give den her tilladelse fordi vi medvirker til at løse et globalt miljøproblem australien har dokumenteret at australien ikke selv på rimelig vis kan skaffe en miljømæssigt

så pauvert at socialdemokratiet åbenbart et samlet socialdemokrati har en holdning om at det må de bare selv løse når det er dokumenteret

orica og de australske myndigheder også i den situation

for at forhindre at forliset skulle resultere i skader på miljøet som jeg tidligere også har orienteret om

orica altså den australske virksomhed her forsikret transporten for hundrede og fem og halvfjerds million euro det svarer altså til

i øvrigt og selvfølgelig taget alle tænkelige sikkerhedsforanstaltninger for netop at forhindre ulykker under transporten så kører spørgsmålet

det tror jeg da i høj grad socialdemokraterne ville få behov for at gøre hvis man havde sagt nej

de syntes men det er jo ikke ensbetydende med at vi skal tage imod det ministeren siger at der vil blive gjort alt hvad der er tænkeligt muligt det er simpelt hen ikke godt nok det er simpelt hen ikke godt nok at ministeren ikke har en plan for

det her skib skulle synke på dybt vand

hvor mange penge det er forsikret for hvis ikke

stadig væk at der er al mulig god grund til at have givet den her tilladelse samtidig

ikke korrekt at sige at australien har søgt alverdens lande og fået nej alle mulige steder det er simpelt

med virkeligheden så bliver jeg nok nødt til igen at åbne diskussionen

som rummer plads til politisk fortolkning af det her men stadig

der ville ske hvis man byggede et helt nyt anlæg i australien til den forholdsvis lille mængde

hvis man ser på hvad kommunekemi behandler årligt

man så byggede i australien hvis man skulle det

eksportere dansk miljøteknologi til at bygge et anlæg ville stå ubrugt hen bagefter fordi der ikke er flere hcb lagre rundtomkring i australien

det er forsvarligt at bygge et kæmpe anlæg i australien med den teknologi der skal til vi er enige om at det er en helt særlig teknologi hvor man behandler det her ved ekstremt høje temperaturer det kræver ret mange ressourcer og her taler

kroner og øre det er slet ikke det der er diskussionen

er så det der er miljøministerens argument for at vi skal tage det her affald

den risiko der er hvis det her skib kæntrer hvis det kæntrer

at skroget bliver trykket sammen at containerne åbner sig at

lavet til atomaffald

komme ud i verdenshavene

er min oprigtige bekymring

at hvis det her skib kæntrer så klarer

udgangspunktet i forhold til sikkerheden her er jo at hvis der skulle

ville affaldet skulle bjærges og da jeg ikke er bjærgningsekspert skal jeg stå og redegøre for hvordan og hvorledes det ville ske men det må i sagens natur ske på baggrund af en konkret vurdering

men selve bjærgningen vil være overladt til professionelle og igen jeg synes det er vigtigt at

relevant med forsikringssummen en forsikringssum på en

tilbage i australien det har vi ikke nogen løsning på det må vi så forvente

også vil komme hertil jeg kan jo at stå med et billede i hovedet som jeg har fra tv fra indien hvor man ser skibe der bliver hugget op på strandene er

har råd til at eksportere det til andre lande det bekymrer mig meget

på ministeren at hun mener at vi har et ansvar for at rydde op efter andre så mit spørgsmål går egentlig lidt på hvad giver vi tilladelse til næste gang hvor går grænsen for ministeren

at man dengang ikke havde dokumentationen

altså analyserne i orden i forhold til hvorfor

i australien var nødt til at bede om hjælp til at løse den her opgave hvordan dokumenterer man som land

i stand til at lave en miljømæssigt forsvarlig løsning

ellers havde australien nok løst problemet selv eftersom det jo er rigtigt at det her affald har ligget der i rigtig mange år det er altså en affaldsbunke der bare vokser og vokser

giftigt stads vi taler om som skal

gør at mængden bliver større og større det skal da destrueres der er det jeg mener at danmark har evnen og derfor mener jeg også at danmark har pligten og

jeg synes selvfølgelig at det er sørgeligt at der hele vejen igennem hos socialdemokraterne lige præcis eksisterer den her nimb effekt

trods det at man kunne have eksporteret teknologien til australien i stedet for og på den måde have hjulpet på stedet for vi kan vel ikke være

uenige om at affald skal behandles så tæt

ministerens grænse hvad skal vi sige ja til næste gang jeg ved der flere steder i vores undergrund

sikkert skal vi også tage imod

bedste behandling af

hvad er det så man siger vi kender alle sammen til

nej af politiske årsager for den får man tæsk for

så sandelig love for at der bliver gjort en masse forsøg på at gøre men jeg har boret mig ned i den her sag det har jeg virkelig og det er ikke korrekt når her herre per husted anfører at vi bare kunne eksportere noget miljøteknologi til australien og så i øvrigt bygge et kommunekemi i australien det ville ikke være miljømæssigt forsvarligt at bygge et helt anlæg til at håndtere destruktion af lige præcis den type affald fordi vi jo må se på

for et affaldsmønster så at sige der eksisterer i australien hvordan det er de udnytter deres affald ved forbrænding ved forbrænding og så videre

nytte af den varme der kommer fra forbrændingsværkerne og så videre

er vendt lidt op og ned på billedet her helt ærligt kan ministeren mene at vi vi kan løse verdens problemer på miljøområdet ved eksempelvis at importere gift af den her slags

jo gøre det hele tiden fordi vi åbenbart er så dygtige lad os dog komme i gang med at eksportere noget teknologi i stedet for det er det det drejer sig om mit spørgsmål

er det ikke lidt naivt at

midt i sydney og det kan vi da være ligeglade med det mener jeg ikke vi kan fordi

malaysia om hjælp som andre socialdemokrater var ude at

i starten hvorfor sender man det ikke bare til malaysia nej i det her tilfælde må man finde nogle jævnbyrdige lande der hjælper med at løse et globalt miljøproblem

særlig smart at vi sejler affald over verdenshavene

den anden ende og faktisk har jeg også i forbindelse med den her ansøgning bedt om at vi laver en global kortlægning

med både at indhente og gennemgå oplysninger nået frem til den konklusion at australien ikke kan behandle affaldet

desuden ikke vil være en miljømæssig optimal løsning at tvinge dem til at etablere et nyt anlæg jeg ved godt jeg gentager mig selv men det er det samme emne vi debatterer

det er vigtigt at gøre det tydeligt så er det igen at jeg må minde om i den her diskussion

danmark importerer farligt affald hver

eksporterer tre gange så meget affald som vi importerer

her perspektiv og og at kommunekemi i øvrigt har behandlet farligt affald

jeg møder hos engagerede mennesker en mistillid til vores system hvad der normalt ikke er berettiget ministeren giver jo garantier for at der ikke er sket nogen fejl i sagsbehandlingen

men når vi nu står med en anden sag hvor der konkret er sket fejl i sagsbehandlingen hvordan vil ministeren

underskriftsindsamlinger demonstrationer osv om at der ikke er sket fejl

alle teknikere og alle eksperter i ministerierne gør deres arbejde så godt som de overhovedet kan og ja der er sket en fejl i østerild og det er brandærgerligt og møgirriterende for at sige det mildt

sket nogen fejl her men det er da min klare overbevisning at der ikke er sket fejl i den her sagsbehandling det er det som teknikerne i miljøstyrelsen har brugt meget tid

at behandle sagen der har ligget der i halvandet år

en god idé og det her er mere end en god idé vi er moralsk

sige dem der har evnen har pligten det her vil være rigtigt og det er miljømæssigt forsvarligt at danmark løser det her miljøproblem

for at stille spørgsmål jeg stiller mig beredvilligt beredvilligt op svarer på alle spørgsmål og det samme gør teknikerne i miljøstyrelsen

det er meget tekniske spørgsmål der er i mange af de her ting i forhold til hvordan det behandles og så videre heldigvis er kommunekemi jo også meget aktive på banen også i forhold

borgergruppe som er modstandere de to tusind fem hundrede underskrifter som jeg modtog kan

meget aktiv i hele oplysningsarbejdet om hvordan deres ekspertise er og hvad der begrunder at lige præcis kommunekemi er et rigtig godt anlæg til at behandle

inde på før og så det her

en national interesse for vores velfærd og den fejl der er sket

er ikke noget man kan dø af for at sige det som det er

for alle man kan så sige at giftimporten fra australien

national interesse den har ene og alene kommerciel interesse for en enkelt virksomhed

så jeg synes i det lys burde ministeren

at man skulle gå ind og træffe en anden afgørelse altså omgøre beslutningen jeg må stadig væk minde om at det

vi er lige blevet enige om og heldigvis for det at affaldet skal destrueres

det skal destrueres miljømæssigt

det er det som kommunekemi er i stand til og det er derfor at danmark har sagt ja til at kommunekemi kan løse den

og med hensyn til import af pop holdigt affald der kommer langvejs fra

man jo i hvert enkelt tilfælde foretage en vurdering af om det pågældende land ikke har eller på rimelig måde kan opnå den tekniske kapacitet og de nødvendige anlæg til at bortskaffe affaldet på en miljømæssig forsvarlig måde så

som jeg alt andet lige kan forstå at den virksomhed som skal behandle det her affald orica har en plan om også at sende ud af australien

på nej som

at danmark har givet en tilladelse til import af seks tusind en hundrede

hvad australiens videre plan er for hvordan de vil

kan jeg ikke redegøre for nu for jeg kender den ikke jeg kan blot sige at mig bekendt har danmark ikke modtaget yderligere ansøgninger

kan jeg bekræfte danmark har ikke modtaget

og vi har givet en tilladelse hedder det

har været tilstrækkelig til at opbygge et anlæg ergo må man

lad mig spørge lidt mere specifikt i det tilfælde at ingen andre lande vil hjælpe australien med at komme af med de sidste titusind

ministeren sig så forpligtet til at vi på baggrund af den holdning som

for kommunekemi vi socialdemokrater

ved at kommunekemi hvis ellers godkendelserne er i orden også vil være i stand til

det man skal huske på er at den miljøgodkendelse vi taler om

nok så væsentligt at være sikker på at det er på plads men der har været rejst en

også erkende at den kommunikation der har været

på forskellige tidspunkter kommet forskellige forklaringer med det in mente vil det så ikke være rimeligt for at sikre at borgerne i nyborg rent faktisk kan sove trygt om natten

der nu ligger det kan vel ikke være

ind og lave en helt ny miljøgodkendelse vi

set enige i at kommunekemi er stedet man kan håndtere det og da der ikke er kommet nye

miljøstyrelsen anledning til

handler om at destruere destruere

den bedste tilgængelige teknologi

alle diskussionerne om alle mulige andre teknologier og hvad andre lande

det der har været afgørende for den danske tilladelse er jo netop at australien har dokumenteret at de ikke selv kan stille med en miljømæssigt forsvarlig løsning

begrunder hele deres ønske om hjælp til at løse den her opgave det er det der begrunder hele vores tilladelse

den risiko at der sker forlis undervejs og med det in mente at

det her hcb sejles i rent faktisk ætses op indefra af dette hcb det

rent faktisk er i stand til at redde det her meget meget hurtigt

en voldsomt stor naturkatastrofe

som som miljøministeren tidligere

det kan jeg kun bekræfte miljøministeren i men som sagt kan jeg kun beklage at ministeren

hos socialdemokraterne sågar

et lidt større view på de globale udfordringer vi medvirker til at løse et miljøproblem her

at socialdemokraterne er gennemsyret af den her holdning der hedder

medføre

det vil være sådan at i to tusind og elleve vil budgetreguleringen blive udmøntet ved at der indføres en tilbagebetalingsmekanisme som indebærer at for meget indbetalt kontraktbetaling til dsb

tilbagebetalingsmekanisme er jo en direkte konsekvens af en afgørelse fra europa kommissionen i en statsstøttesag vedrørende kontrakttilskud til dsb og afgørelsen fra europa kommissionen er retligt bindende herudover vil den resterende del af udmøntningen tusind og elleve kunne ske via udbytter i øvrigt fra dsb

trække på opsparede midler for at sikre at

virksomhed fremadrettet vil vi så iværksætte en nærmere analyse af de forskellige muligheder frem mod to tusind og tolv

jeg tilføje at jeg går ud fra vi alle er enige om at dsb som en

man vil tilbagetage

forhøje eller hvordan skal den

kommissionen vedrørende et kontrakttilskud til dsb afgørelsen

og det vil sige at har man betalt for meget ind og det kan man vurdere at vi

er sket en stor opsparing i dsb og det kun almindeligt at hvis et selskab går ind i nogle tider der

bruger man selvfølgelig opsparede midler det tror jeg alle kender fra deres egen virksomhed eller fra deres egen arbejdsplads

i kunne reducere nogle midler i administration og

at vide hvor stor en procentdel af de tre hundrede million

er eu betinget lovgivning som vi

skal vi tage på effektivisering og færre reklamer og de ting

er det gør man jo op her i foråret for at se hvor meget staten har betalt for meget ind

opsparede midler i dsb

klart at selve administrationen og reklamerne

både dsb’s direktør

og det er klart at vi er enige om at det

penge på annoncer selv partiet venstre bruger penge på annoncer fordi de selvfølgelig virker og frygter ministeren så ikke at hvis

færre indtægter og færre der gør det vi godt vil have nemlig bruger den kollektive trafik

jo er helt logisk at man går ind og kigger på jeg vil kun sige til

som blev trykt kort tid efter aftalen var indgået og der kan

derfor enige om at indarbejde en reduktion i kontraktbetaling til dsb på tre hundrede million kroner årligt fra og med to tusind og elleve hele publikationen fylder to hundrede og atten sider og her er der altså halvanden linje der handler om at

pengene fra dsb her i finanslovaftalen står i hvert fald ikke

skal udmøntes og derfor er man selvfølgelig som togpendler eller som som interesseret i den kollektive

det er svært at skrive hele mekanismen med

beslutning i europa kommissionen som netop siger at det er det man skal gøre har man betalt for meget ind og det er vi klar over vi har

en rimelig måde at skaffe sig de her tre hundrede million

så siger vi i øvrigt at vi synes det er en god idé

de midler man kan finde ved

side overhovedet ikke begyndt at sætte nogen tal på

små beløb jeg synes det er fint at dsb går ind

sådan set bare som det er men vi ved rent faktisk ikke hvor mange penge af de krævede besparede tre hundrede million kr som

automatiske

når jeg siger ja når jeg taler med min finansminister og siger at

og uden at vi har gjort regnskaberne op

kan vi jo ikke vide nøjagtigt hvordan det ender det er vi jo nødt til at lade regnskabet fortælle os når vi ser det en ting kan jeg sige sikkert ja det vil blive lige på de tre områder jeg har sagt lige nu det bliver med den claw back et sted mellem hundrede og tre hundrede

og det bliver sådan at dsb går ind og kigger på administration og reklame og ser som på enhver anden virksomhed

nogle beløb vi kan finde vi har vurderet at det er fornuftigt

og forhandler som siger vi mangler penge hvad gør vi ring til transportministeriet og spørg om ikke vi kan få tre

hvem er det der har fundet på det

har sagt ja er handsken blevet smidt kan man sige

jo netop rigtigt at jeg kan fortælle grundlaget her nemlig claw back systemet

er af opsparede midler hvad der er i claw back og selvfølgelig også

direktøren og formanden for dsbs bestyrelse nemlig omkring administration og reklame der har de også ment at her kan man godt hente noget så har jeg selvfølgelig givet mit ord på at jeg kan skaffe de her tre hundrede million

aldrig sagt det så det bliver sådan vi finder de tre